har meddelt mig at medlem af folketinget troels lund poulsen er udpeget som medlem af lønningsrådet i stedet for jacob jensen og at medlem af folketinget jakob ellemann jensen er udpeget som stedfortræder i lønningsrådet i stedet for søren gade for den resterende

del af indeværende funktionsperiode

meddelt mig at den danmarks nationalbanks repræsentantskab har udpeget medlem af folketinget troels lund poulsen som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for joachim

kirkeministeren lovforslag nummer

seks social og indenrigsministeren lovforslag nummer

otte justitsministeren lovforslag

elleve boligministeren lovforslag

tretten transportministeren lovforslag

femten klima energi og forsyningsministeren lovforslag

nitten kulturministeren lovforslag nummer l tyve skatteministeren lovforslag nummer

peter skaarup sofie carsten nielsen karsten hønge pernille skipper

chemnitz larsen beslutningsforslag nummer

pia kjærsgaard

morten messerschmidt og søren espersen forespørgsel nummer

fire morten messerschmidt og jens henrik thulesen dahl forespørgsel nummer

har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om samarbejdet i arktis

folkeparti enhedslisten alternativet

en gruppe på firs medlemmer venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti nye borgerlige liberal alliance og sambandsflokkurin der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og på

der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster og navnene